danske virksomheder nye byrder regeringen går selv og taler om at lette de administrative byrder men ord og handling følges ikke ad fra regeringens side heller ikke

for to tusind og tolv som regeringen lavede med enhedslisten

som gjorde det dyrere at være dansker og dyrere at drive virksomhed i danmark

et af elementerne var en begrænsning i retten til at fremføre underskud for virksomheder

den har negative konsekvenser i forhold til at tiltrække investeringer

har negative konsekvenser i forhold til hvor attraktivt det er at starte nye virksomheder op og dermed at skabe arbejdspladser i danmark særlig bio og medicobranchen har været meget skeptisk over for konsekvenserne

at hvis en relativt nystartet virksomhed sælges kan skatten stige

voldsomt og det gør den fordi etableringsårenes underskud ikke kan udnyttes fuldt ud i provenuet når virksomheden sælges det er

får dem ikke til at vælge danmark som investeringsland derfor har vi i venstre været imod forslaget om at begrænse virksomhedernes ret

overskud at en virksomhed der samlet set har haft større underskud end overskud nu skal betale skat er et opgør med normale grundprincipper i skattelovgivningen

også fået regeringens egen produktivitetskommission til at foreslå at begrænsningerne i retten til at fremføre underskud

afskaffes og begrundelsen er at det koster

bred enighed i folketinget om at det handlede om

gøre det attraktivt at investere i danmark og gøre det attraktivt at lave produktivitetsfremmende tiltag og så er det da trist at regeringen stædigt fastholder forslaget

det konkrete lovforslag her jeg troede faktisk at de radikale lyttede også til økonomer men det gør man så ikke i den her sag og det er trist for danmark regeringen foreslår at

nu skal indberette til et underskudsregister for ikke at miste retten til at fratrække de tidligere underskud i kommende overskud det kan man jo egentlig undre sig over i og med at det er oplysninger som skat i forvejen burde ligge inde med men nu er det altså virksomhederne der skal indberette en gang

hvis man læser høringssvarene til lovforslaget

er der også massiv kritik lad mig bare fremføre en af de mange kritiske bemærkninger som måske rammer meget præcist det forekommer at stride mod almindelige retsgrundsætninger og dansk retstradition at hensyn til et registers funktionalitet skal vægte højere end skatteyderens økonomiske rettigheder det er vel egentlig en meget klar beskrivelse her pålægges virksomhederne byrder her cementeres en skat der er skadelig for danmark det er der ikke meget godt at sige om vi burde faktisk gå den modsatte vej vi er som sagt i venstre ikke tilhængere af at forringe investeringsvilkårene i danmark og vi er bestemt heller ikke tilhængere af at pålægge virksomhederne nye byrder og det er konsekvensen af dette lovforslag og det kan vi derfor ikke

har betalt en krone i skat så skyldes det jo

de har kunnet bruge det at fremføre underskud også på en måde så været meget svært for myndighederne at kontrollere

er et realistisk underskud eller om det bare er et man har bogført er det ikke også for venstre et problem

misbruges af multinationale selskaber til ikke at betale en krone i skat

erhvervslivet er nok grundlæggende forskelligt fra herre frank aaens og det har jeg

set ganske fornuftigt med

jeg konstaterer jo at der er en voldsom kritik i forhold til

skattevæsenet har i forvejen og

og administrationen fra skats side der er det afgørende i stedet for

vi synes ikke det er naturligt

pålægge virksomhederne ekstra byrder og så er det selvfølgelig en kontrolopgave for skattemyndighederne at kontrollere at virksomhederne betaler den skat som de skal

at fremføre underskud

på at venstre også ville forudsige at udenlandske

flygte ud af landet fordi vi nu laver den her lov kunne herre torsten schack pedersen ikke have den godhed

her lovforslag der gør at

nærmest kommer til at flygte ud af landet det kan jeg

store investeringer og hvor der etableres nye virksomheder der betyder en begrænsning i retten til at fremføre underskud at det er hæmmende og der er ikke brug for at vi gør det mindre attraktivt at investere i danmark jeg tror også herre john dyrby paulsen kender eksemplerne på

hvis man etablerer en virksomhed

på en skattebetaling der måske endda kan ramme hundrede

det mener jeg da bare ikke er vilkår som vi på nogen måde kan være interesseret interesseret i at have i danmark

det her lovforslag udmønter og cementerer så

fra sidste sommer indeholder nemlig at det koster på kontoen i forhold til at tiltrække investeringer

understreges at selv om tabet ikke er selvangivet for tabsåret kan der eventuelt ske genoptagelse af skatteansættelsen efter reglerne i skatteforvaltningsloven så det skræmmebillede venstre nu står

fortabes fuldstændig imødegås jo fuldstændig klart af adskillige af de svar der er i høringsmaterialet er herre torsten schack pedersen ikke enig i den udlægning som skat

fradrag og hvornår man har ret til dem da de nu skal indberettes og registreres på den måde som forslaget lægger op til

ny byrde på virksomhederne eller om det er en lettelse for virksomhederne og jeg tror ikke der er nogen uenighed om at det her forslag pålægger virksomhederne nye byrder og derfor kan vi ikke støtte det for vi mener ikke der er brug for at pålægge

at tro at det her lille lovforslag som i bund og grund er særdeles fornuftigt betyder noget som helst for udenlandske investeringer i danmark

at udenlandske investorer kommer til at gå uden om danmark det tror jeg er at se spøgelser hvor der ingen spøgelser er

to tusind og tolv og essensen er i al sin enkelhed at vi nu laver et underskudsregister det er det der er aftalt og det er i virkeligheden en undladelsessynd af den tidligere regering det

sige at indberetningerne til det underskudsregister er en forudsætning for at man kan udnytte et tidligere underskud til fradrag i et eventuelt overskud så er der nogle reguleringer omkring værnsregler som jeg ikke tror at nogen kan være uenig i

de nærmere bestemmelser om registreringen af de her underskud jeg tror at det som det også angives i lovforslaget på lang sigt vil være en lettelse for virksomhederne

at de oplysninger de skal angive til skat

jo give min kollega fra venstre ret

lad dem nu angive dem og lad os få det ind i underskudsregisteret og så vil det i virkeligheden på

være en lettelse af virksomhedernes

at anmelde det over for underskudsregisteret altså i min optik men

at den er forkert svarer det lidt til at jeg

en ret til at få penge tilbage i skat og kunne konstatere det ved at gå ind

vedtagne bestemmelse at det her underskudsregister

det der gælder derfor bliver vi jo nødt til at have oplysningerne i registeret

igen vil jeg påpege et af de svar der jo er fra skat

det understreges dog at selv om tabet ikke er selvangivet for tabsåret kan der eventuelt ske genoptagelse af skatteansættelsen efter reglerne i skatteforvaltningsloven så det er altså muligt men jeg medgiver at er en principiel overvejelse der er værd at drøfte videre men jeg

stadig til den den konklusion som også er indeholdt i lovforslaget

når man

at genindberette i stedet for at skat selv løste opgaven

skubber en en arbejdsopgave over på virksomhederne som man egentlig havde muligheden for selv at løse

ikke hvorfor man vælger at lægge en ny byrde ud på virksomhederne

den ambition som regeringen havde nemlig

jo sådan at hvis en virksomhed har underskud i

man fremføre det til modregning i senere overskud hvilket kan være positivt

i forhold til selskaber der udvikler meget

vi synes også det kan være en god idé og

lettelse at lave sådan et underskudsregister

venstre siger at hvis man ikke får indberettet og det her

taber man fradraget vi synes ikke det er rimeligt

man faktisk kan være berettiget til det over en lang årrække

man kunne finde en anden ordning

være en god idé men at man taber fradraget inden for

synes vi altså ikke er en god idé så er der nogle andre punkter i

der sker også en udvidelse af nogle værnsregler i forhold til at virksomheder ikke via sambeskatninger skal have et dobbelt fradrag og det er vel

folk trods alt ikke får fradrag for det samme

støtte vores eneste anke mod det her lovforslag er det med at man skal engangsregistrere fremførselsberettigede underskud til skat

vi med til at sikre at der sker en indberetning af de oplysninger fra selskaberne der er nødvendige for at etablere underskudsregisteret dette register er relevant uanset om der er regler for underskudsbegrænsning eller ej og man kan endda sige at

underskud man vil fremføre så på den måde synes jeg at det er ganske fornuftigt

der er talt meget om de administrative byrder vi pålægger erhvervslivet

administrative byrder bliver lige lovlig overdrevet

her regering da har gjort mere for investeringsklimaet end regeringen op igennem nullerne som jo nærmest gjorde det modsatte

øge investeringsklimaet vil jeg sige at vi med vækstplan dk

for skattekreditter især inden for aktiviteter

en urimelig kritik der bliver fremført fra

nemlig en begrænsning i retten til at fremføre underskud og produktivitetskommissionen kritiserer det fordi det har betydning for venturebranchen og for opstartsvirksomheder og vi har set bio og medicobranchen være meget skeptisk over for det her

produktivitetskommissionen kommer med en anbefaling om

rulle hele det her tilbage ud fra en betragtning om at det her hæmmer produktiviteten i danmark og så vil jeg bare høre om det gør noget indtryk på det radikale venstre at produktivitetskommissionen siger at hvis vi skal have øget produktiviteten i danmark

være med at have et setup som det der er tilfældet

retten til at fremføre underskud

et register i forhold til underskud

diskussioner om investeringsklimaet og der kan man tale

for at forbedre investeringsklimaet der er skattekredit og der er fremførsel af underskud eller begrænsninger

med til at afskaffe så meget som det kunne

jeg synes det er vigtigt at tage en principiel debat men lige nu

retten til at fremføre underskud

der er også det her med evnen til for en regering at føre en stabil skattepolitik

sker en udvidelse der sikrer at finansielle virksomheder ikke via sambeskatning opnår dobbelt

fra venstres ordfører at der skulle være alle de her administrative byrder det er vi ikke enige i

virksomhedernes administrative byrder og engangsregistreringen af underskud og skattefri omstrukturering er alene en specifikation af de oplysninger som virksomhederne allerede i dag alligevel skal være i besiddelse af for at kunne

udfylde selvangivelsen korrekt

er blevet sagt meget om lovforslaget

i finanslovsaftalen med enhedslisten da vi lavede den dengang og

fremførte underskud så vi synes det er på høje tid at der

på de fremførte underskud sf støtter lovforslaget

skat men i samme sekund selskabet var overtaget

og nu har

været i danmark siden da i godt tredive år og de har ikke i et eneste af de år betalt skat jeg tror de fleste kan se at de har ret mange

må gå ud fra at de har tjent penge på det men de har altså aldrig nogen sinde tjent penge i deres skattemæssige regnskab og derfor har de haft nul skat i alle årene

kunnet gøre ved at fremføre underskud tilbage fra etableringen ved lukningen af olieraffinaderiet på stigsnæs på et senere tidspunkt og så ved at de senere kunne bruge vko regeringens indførelse af uendelige muligheder for fremførelse af underskud det er derfor de heller ikke regner

der kunne i aviserne i børsen læse rubrikannoncerne

kunne købe et underskud i et falleret selskab mod at betale

anden procentdel af det fremførte underskud det brugte en lang række virksomheder til at købe fem sider papir nemlig et regnskab hvor der stod et underskud som de så bare købte selskabet var tomt i øvrigt

blev misbrugt i en sådan grad at et flertal i folketinget til sidst sagde

at man kan købe et underskud fra et andet selskab bare for at trække det fra i sit eget skatteregnskab det blev ikke

stoppet fuldstændigt virksomheder har stadig væk nogle muligheder som jeg synes burde stoppes

stopper for den største del af galskaben

trække sit eget underskud fra

derfor var der enighed om at have en værnsregel der hed at underskud dog kun

nærmest umuligt at undersøge om underskuddet var reelt

det var en konstruktion alle var enige om det frem til to tusind og to hvor venstre konservative og dansk folkeparti indførte at fremover kunne alle skattemæssige underskud i et selskab fremføres

det betyder at når et selskab om ti år tyve år

skattemyndighederne værsgo at kontrollere om det er et reelt underskud eller det er en fiktion som vi bare indfører for at undgå at betale skat alle og enhver ved da

mulighed for at gå ti tyve tredive år tilbage i tiden for at kontrollere

fuldstændig umulige arbejdsvilkår for skattevæsenet

regeringen selvfølgelig allerede dengang have indført en ny værnsregel hvis man endelig ville

vi dog have registreret underskuddene på det tidspunkt hvor skattevæsenet har en chance for at gå ud og kigge på

eller om det er et konstrueret underskud det undlod man og det har formentlig kostet det danske samfund milliardbeløb

på den måde bare gav uendelige muligheder for at fremføre underskud uden at indføre en eller anden form for kontrol

det er det som regeringen så i dag

en aftale med enhedslisten

godtgøre at man har et underskud ved at anmelde det til et register det burde jo ikke være noget problem det er vel bare at kopiere tal fra sit eget regnskab

et korrekt underskud man der

uendelig fremførsel vi synes det ville være korrekt at ophæve denne uendelige fremførsel og gå tilbage til den gamle regel med de fem år

så hele diskussionen om retssikkerhed

jeg bliver helt rørt til tårer når store virksomheders retssikkerhed bliver fremført herinde som noget man er meget bekymret over jeg bliver endnu mere rørt den dag man siger er det ikke synd at en arbejdsløs der kommer to dage for sent med at indsende sit dagpengekort mister retten til dagpenge er det ikke synd når nogle mennesker ikke er opmærksomme på

så kommer lidt for sent og ikke får det sociale tilskud altså hvis det var der man kiggede på retssikkerhed så kunne vi tage en debat det her med at sige at det er synd for

blot at læse op fra lovforslagets bemærkninger som er skrevet af regeringen selv der står selskaberne vil i forbindelse med engangsregistreringen af underskud blive pålagt en mindre byrde det vurderes at cirka femoghalvfemstusind selskaber med videre vil have fremførselsberettigede underskud der skal registreres der vil i et vist omfang være tale om at selskaber med videre skal indberette oplysninger som allerede er oplyst til skat ja så skal man altså gøre det en gang til for prins knud eller for den her regering

erhvervsstyrelsens team effektiv regulering som jo også hører under regeringen skriver

at engangsregistrere deres underskud fra ét eller flere af årene i perioden mellem to tusind og to og to tusind og tretten regeringen mener så at man alligevel kan gøre det her fordi det på lang sigt vil udgøre en lettelse af byrderne for virksomhederne men det er virksomhederne selv ikke enige i

er bekymret for de administrative byrder ved det her lovforslag og di fremhæver at man ikke har fundet en rimelig balance i forslaget mellem nye byrder og nye lettelser så af den grund vil liberal alliance

har vi det sådan at hvis man lægger en byrde selv en meget lille byrde på virksomhederne så er det noget vi er imod fordi de har byrder nok i forvejen

jo være at den ekstra lille byrde var det strå der knækkede kamelens ryg i nogle bestemte virksomheder som er særlig hårdt ramte så

det gør man ved at gøre livet så let som muligt for virksomhederne

så billigt som muligt for virksomhederne

sænke skatter og afgifter og ved at fjerne

en dyr finanslov tusind og tolv med enhedslisten som kostede erhvervslivet

lettede vi virksomhedernes byrder byrder og gjorde livet

smule lettere for virksomhederne og danskerne da man året forinden indgik en aftale

også forslaget her hvis man kigger på reaktionerne fra de mennesker som bliver ramt af det altså hæderlige virksomheder virksomheder som skaber jobs i danmark og udvikling i danmark

én stemme

et problematisk forslag det vil hæmme muligheden for at udvikle for at investere for hvad sker der i virksomheder jo man man bliver jo nødt til at investere for at

besværliggør investeringerne derfor er det også rigtigt at det bliver kaldt en slags investeringsskat

vil alt andet lige gøre det mere besværligt at praktisere investeringer og fremføre underskud så derfor vil vi

være en nem og hurtig mulighed for at fremføre

det bliver meget mere besværligt det bliver problematisk

at der er en uenighed herinde i salen om hvorvidt man i al evighed

man har lavet nogle gode investeringer der har givet nogle arbejdspladser

flygter ud af samfundet men det er et lille skridt i retning af at gøre det mere besværligt for virksomheder at investere og udvikle i danmark og der bliver man nødt til som lovgiver hele

det her trækker altså i den negative retning

investeringerne i danmark og virksomhederne

det mere besværligt for dem og det gør det mere problematisk for dem

socialistisk folkeparti og enhedslisten der fastsatte at der skal indføres et register over selskabernes underskud

med forslaget sikres indberetning af de oplysninger fra selskaberne der er nødvendige for at etablere det her underskudsregister underskudsregisteret vil overtage beregningen og fordelingen af underskud over tid

lettelse for selskaberne selv om det jo som det også

af debatten initielt og i forbindelse med engangsregistreringen vil være en administrativ

måske man kan få et lidt fordrejet billede af

hvad konsekvenserne egentlig er af at bede virksomhederne om at registrere nogle oplysninger som de i sagens natur ligger inde med

de skal jo betjene sig af dem for at kunne få glæde af at

finde balancen mellem at vi på den ene side

vilkår for virksomheder og for deres investeringer i danmark

i al skattepolitik ønsker at skatten fastsættes korrekt

det bærende hensyn bag det her forslag om et underskudsregister

at sørge for at vi også på det her område sikrer at vi får en korrekt skatteansættelse og en korrekt anvendelse af reglerne uanset om man så mener at reglerne burde være anderledes i forhold til fremførsel af underskud så må man dog formentlig dele intentionen om at de skal anvendes

en gennemsigtighed og en efterrettelighed på det her område også selv om man måtte have tanker om at regulere fremførselsmulighederne

så er det jo som det også fremgår af bemærkningerne klart at når først engangsregistreringen er foregået

at fremføre vi har lyttet

og derfor har vi i lovforslaget indført en mulighed for at skat i konkrete tilfælde kan se bort fra tre månedersfristen for indberetning hvis der foreligger

ordfører udtrykte en almindelig tilslutning til ideen om et underskudsregister men en bekymring

en række elementer som ligger uden for aftalen om finansloven tusind og tolv nemlig elementer om oplysnings og selvangivelsespligt

til formål at sikre en korrekt beskatning dermed skabes der øget sikkerhed for at

en udvidelse af en værnsregel der skal sikre at finansielle virksomheder ikke opnår

lægger til grund at da interessen

takke for jeg ser frem til en

konstruktiv udvalgsbehandling som kan føre til at så bred en kreds

en gentagelse af hvad der er lagt åbent frem så kan man selvfølgelig løbende diskutere hvilke regler der skal være gældende jeg forstod

bruge de regler præcis som de er gældende men det handler om at sikre at der er en gennemsigtighed i det og der

er for en skattepolitisk interesse der skulle være i

mørke over et område hvor man rent faktisk relativt let kunne sørge for at der var orden og

det her belyse måske også i justitsministeriet i relation til retssikkerheden og i relation til ekspropriationsovervejelser og lignende vi taler om en situation hvor folk har det jeg vil kalde en velerhvervet ret til at kunne fradrage et underskud og den ret forsvinder ganske automatisk hvis folk ikke selv gør noget som jeg sagde i

at det foregår korrekt og på den anden side at det foregår med så få

byrder som muligt vi svarer på alle de spørgsmål der måtte være

justitsministeriet men dette lovforslag har ligesom alle andre andre været

lovkontor så der er ikke noget i den henseende at være bekymret for

er bekymret for engangsregistreringen og så er vi jo mere over på den boldbane som dansk folkeparti spiller på det jeg undrer mig over

hvilken skattepolitisk interesser man har i at der ikke skulle være et register som sikrer

i den her spørgerække at man trods alt ikke er helt afvisende over for tanken om et underskudsregister at man har interesse i det men at det er engangsregistreringen der er interessant det deltager vi gerne i en drøftelse af hvis man så

jeg må i hvert fald bare sige at jeg stadig væk har til gode at høre hvad det er for en skattepolitisk interesse der skulle være i at fastholde en situation hvor der ikke er gennemsigtighed

til dør og samler ind og så sent som i søndags tror jeg

havde vi besøg hjemme hos os af folkekirkens nødhjælp og så

det sædvanlige sædvanlige ritual i gang med at finde mønter og sedler rundtomkring hvor de nu befinder sig lidt efter fik vi så besøg af kvarterets festoriginal med slips og jakke og hat der kom og ringede på døren og sagde at han kom fra kirkens korshær og ikke folkekirkens nødhjælp man kunne godt forveksle de to som han var så venlig at fortælle os om og han fik så

men det er længe siden vi har haft besøg af danske kvinders slesvigske

og det skyldes jo nok at den ikke er så aktiv som den har været men ikke desto mindre er den på den liste over foreninger

det vidner jo noget om at vores lov om indsamling er

og godt kunne trænge til en opstramning reglerne stammer helt tilbage fra

to og halvfjerds og med lovforslaget i dag bringer vi regelsættet ind i en ny tid hvor vi også

noget som indsamlinger på facebook indsamlingsmoduler på diverse hjemmesider og så videre og så videre så lov om offentlig indsamling og pyramidespil foreslås altså erstattet med en ny lov som skal være med til at sikre gennemsigtighed med hvad pengene går til og hvordan de bliver administreret og samtidig

der tale om en regelforenkling en liberalisering af reglerne og en ændring af definitionen af en indsamling bliver bredere og dermed tilpasset moderne tider blandt andet med internet som jeg var inde på

det nævn skal stå for anmeldelser af indsamlinger og så skal de også føre tilsyn

ny mulighed nemlig at træffe afgørelser i sager om brud på det man så kalder god indsamlingsskik

en generalklausul som vi også kender det fra god markedsføringsskik i markedsføringsloven

i venstre mener vi at vi som politikere ikke skal stå i vejen for at der kan samles penge ind vores opgave består derfor i at sikre at rammerne for indsamling er enkelt og fornuftigt skruet sammen og at hjælpeorganisationer ikke skal kæmpe med bøvl og bureaukratiske regler når de skal samle penge ind og så skal man som bidragyder også kunne være nogenlunde sikker på at ens penge går til reelle projekter og ikke til svindel og humbug som der jo desværre har været eksempler på vi ønsker et sæt klare spilleregler for hvem der må indsamle og i hvilket omfang der må indsamles og samtidig skal det være gennemskueligt for bidragsyderne hvad deres

fornuftigt at den nye lov vil udstyre både organisationer og bidragsydere med et sådant sæt spilleregler og dermed jo altså sikre alle parters interesser endnu bedre men der er grænser for alt selv velgørenhed og derfor

udgangspunktet at der er et forbud mod gade og husindsamlinger med de undtagelser som er beskrevet i loven det vigtige er at opretholde balancen mellem de fordele der opstår ved en folkelig opbakning til en husindsamling og så det faktum at man jo altså forstyrrer borgere hjemme på deres bopæl

borgerne skal ikke udsættes for indsamlinger i et væk og derfor vil vi spørge ministeren nu jeg kan se

om man vil følge området og sikre at antallet af husindsamlinger fremover bliver på et rimeligt

indsamlingsnævnet tager højde for at der skal ske en vis spredning i de formål der samles ind til gennem hus og gadeindsamlinger og det må vi også forsøge at få afklaret under udvalgsarbejdet derudover er der spørgsmålet om

det er som udgangspunkt et godt tiltag og

der er tale om en helt ny service men det skal finansieres ved

de her organisationer betale i gebyr for at drive nævnet og det kan sådan set være fornuftigt nok

ydelser til gengæld men det står os lidt uklart hvordan fastsættelsen af disse gebyrer er udregnet

vi kunne også godt tænke os at få oplyst om de penge som organisationerne sparer ved ikke længere at skulle indrykke annoncer med deres regnskaber er noget der går nogenlunde lige op med

må vi få afklaret under udvalgsarbejdet hvor vi vil stille

tale om en liberalisering det går vi som danmarks liberale parti naturligvis ind for

bureaukrati det støtter vi også alt i alt støtter vi lovforslaget men har dog

formål i form af et medlemskab også mange andre steder møder vi indsamlerne og mange af os svinger meget gerne selv indsamlingsbøssen når kræftens

bekæmpelse dansk flygtningehjælp eller andre

vi skal værdsætte

frivillige arbejde i danmark og vi skal værdsætte at tusindvis af danskere med glæde bidrager til velgørende formål gennem disse indsamlinger og det er sådan set baggrunden for at vi behandler lovforslaget her i dag lovforslaget om indsamlinger lovforslaget har til formål at sikre større gennemsigtighed og åbenhed ved indsamlinger til velgørenhed ikke mindst skal lovforslaget sikre en tidssvarende lovgivning i forhold til de nye teknologiske muligheder

sikrer lovforslaget at alle typer indsamlinger der ikke defineres som private eller politiske samles under samme hat og at administrationen ligger et og samme sted der indføres en klausul

om god indsamlingsskik som også omfatter de her såkaldte faceres hvervning af bidragsydere desuden oprettes et uafhængigt indsamlingsnævn indsamlinger skal som udgangspunkt anmeldes til

og indsamlingsnævnet skal have det overordnede tilsyn med indsamlingsområdet det er således også dem der skal træffe afgørelse om hvorvidt den gode indsamlingsskik overholdes

til offentliggørelse af indsamlingsregnskaber de obligatoriske annoncer i aviserne udskiftes med en samlet hjemmeside

indsamlingsregnskaberne vi socialdemokrater værdsætter vores mange organisationer der arbejder med velgørende formål og med denne lov om indsamling sikrer vi større gennemsigtighed i deres indsamlinger vi sikrer bedre rammer for indsamlingerne og på den baggrund skal jeg meddele at

handler jo om og har til formål at man vil sikre en større gennemsigtighed og åbenhed

indsamlinger til velgørende formål

den brede offentlighed men også for indsamlingsorganisationerne målet er jo også at gøre det mere tidssvarende og

lave indsamling på en mere smidig måde og samtidig tage højde for den teknologiske udvikling

noget af det nye er jo så at der bliver lavet det her uafhængige indsamlingsnævn som også er nævnt af de andre ordførere et nævn

fem medlemmer de har så blandt andet til opgave at godkende indsamlinger men også at komme med

god idé

men specielt det med den gode indsamlingsskik synes vi

rigtig positivt så vi får lavet nogle retningslinjer

når man kommer gående på diverse gågader

en god skik så man også respekterer folk der måske ikke har lyst

støtte det alt i alt synes vi det er et positivt forslag men der er dog noget

tror også venstre nævnte i forhold til størrelsen på de her gebyrer som kan virke ret store i nogle henseender

i alt synes vi det er et positivt forslag

så man kan sige at indsamlingsorganisationerne også

første at der med det nye indsamlingsnævn nu kommer én indgang til det hele om man vil mere eller mindre jeg har den største respekt for de mange

og som forsøger at gøre verden eller danmark til et bedre sted at vi med det

forenkle deres arbejde en smule

generalklausul om god indsamlingsskik nævnet skal så udfærdige den her generalklausul og efterfølgende også

og jeg tror især det kan være gavnligt eftersom de her såkaldte facere

alle møder i ny og næ på gader og stræder

har været lidt for aggressive så det kan godt være at det er fint

nu kommer en lejlighed til igen at få snakket om hvordan man på en respektfuld måde foretager gadehvervning så for at opsummere

går ud på gader og stræder og er aktive for at sikre at folk vil bidrage til velgørende

også afgørende at man har tillid til at ens donation anvendes rigtigt og med lovforslaget

indsamlinger til velgørende formål i sf mener vi er en fordel både for offentligheden og for organisationerne lovforslaget kommer til at betyde at der bliver øgede muligheder for forskellige indsamlingsformer og at indsamlinger kan foretages på en mere tidssvarende og smidig måde hvor der også tages højde for den teknologiske udvikling

men vi noterer os også vigtigheden

af at indsamlingsnævnet er et uafhængigt offentligt organ vi noterer os også vigtigheden

at hvervning af nye medlemmer på gaden sker ved at følge principperne for god indsamlingsskik

forretningsdrivende ikke på nogen måde bliver generet af indsamlingerne sf mener desuden at det er vigtigt at organisationer anerkendes for deres mangfoldighed og at de enkelte organisationers folkelige forankring vurderes bredt

at organisationer har mulighed for

vores fælles samfund

penge som de samler ind blandt den danske befolkning

er selvfølgelig et rigtig fint hensyn samtidig

selvfølgelig kan man sige på den anden side også sådan at det skal ske på en måde hvor det er til mindst mulig gene for dem som ikke ønsker at bidrage og det skal ske på en måde hvor

når vi bidrager når der bliver banket på vores dør når vi møder en facer på gaden er sikre på at det bidrag

nogle smukke og gode hensyn og

nogle hensyn som i højere grad bliver varetaget med den her nye lov både den nye brede definition af indsamlingsbegrebet og det uafhængige nævn som også skal sørge for at den her generalklausul om god indsamlingsskik

er rigtig rigtig positive skridt det bygger nemlig

inden for de mange organisationer som arbejder med indsamlinger

nogen på gaden som man synes er generende eller for meget og hvilken organisation skal så tage det første skridt til at træde lidt tilbage med den risiko det er for dem måske at få færre penge det bliver nemmere at gøre det kollektivt blandt alle de indsamlende organisationer når man har

en form for selvjustits som det her lovforslag lægger op til

overordnet set positive over for det her lovforslag vi har ligesom

andre ordførere har nævnt her fra talerstolen nogle spørgsmål vi gerne svar på

høre lidt mere om baggrunden for og så vil vi også spørge lidt ind til den her definition af den såkaldte folkelige

et kriterium for at man kan blive godkendt til at foretage indsamlinger

det er et godt kriterium men hvordan det bliver udmøntet i praksis

i alle de år jeg har været medlem af folketinget at man kunne gøre noget ved det her

set godt at der endelig sker noget men jeg vil dog gerne knytte en mere skeptisk bemærkning der måske

spørgsmålet om gebyrer og hvor meget det kommer til at koste for nogle af de her organisationer altså jeg tror man i forbindelse med udvalgsarbejdet og ministeren

man sparer en annonce som ikke koster særlig meget

gebyr som koster rigtig rigtig meget

vi godt være lidt bekymrede for hvor hårdt

der måske kan nedskalere udgifterne for organisationerne det vil vi i hvert fald være meget

så udgangspunktet er at vi er positive men vi er bekymrede for de gebyrer og udgifter der bliver lagt op til i § fjorten i lovforslaget så jeg håber ministeren er indstillet på

et sted ved at man laver en portal det gør det hele langt mere overskueligt og gennemskueligt så principperne i lovforslaget her

synes vi er rigtig gode vi har også bemærket at høringssvarene jo primært er positive

afgivet forud for at man kendte gebyrernes størrelse og der er jo nogle

til at se ud når det bliver realiseret

lovforslag som ikke ser ud som det der var i betænkningen og at man på den baggrund får

for at nå at reagere i forhold til gebyrernes størrelse for nogle af gebyrerne er jo meget meget høje og det er muligt at gebyrerne tilsammen teoretisk set kommer til at dække de faktiske omkostninger og at man derved kan fastholde at der er tale om et gebyr men spørgsmålet er om om det vil skævvride nogle forhold specielt omkring

de regionale indsamlinger det bliver jo meget dyrt at få lov til at

indlevere en ansøgning eller en meddelelse om at man vil foretage en regional indsamling det er et meget højt gebyr som jeg slet ikke kan se kan modsvare hvad man i dag har af udgifter til at indrykke en en annonce i en lokalavis

toogtyvetusind kroner at indrykke en annonce i en lokalavis så skal man

mange sider i lokalavisen så der er noget skævvridning i det her lovforslag omkring økonomien som vi bliver nødt til at se på men altså fra konservativ side

er vi positive over for selve tankegangen i det her

være på fem medlemmer kunne man ikke nøjes med 3 hvad bliver honoreringen af nævnsmedlemmerne det kunne man måske også diskutere

studentermedhjælp på halv tid og håndtere det her er det det antal ansøgninger der vil komme ind eller skal vi have et sekretariat med tyve tredive fyrre ansatte hvad kommer det til at koste

så så man ikke behøver at starte alting op helt fra bunden

de der standardomkostninger det kunne jo være noget af det der kunne bringe omkostningerne ned i forhold til

at ministeren under udvalgsbehandlingen kan lede os på rette vej vi er i hvert fald positivt indstillet over for

de konkrete ting men jeg bliver nødt til at gennemgå en lille bitte smule af det igen

i noget af det også svar på nogle spørgsmål som forskellige partier har stillet med lovforslaget samles administrationen af indsamlingsområdet med det nye indsamlingsnævn ét sted og det er som sagt blevet nævnt at det er gebyrfinansieret og for nu at starte med at tage det først

sådan set i den udvalgsbetænkning som ligger bag

skrives ind i en bekendtgørelse men vi har fra ministeriets side

at det var mest reelt at det blev skrevet ind i lovforslaget sådan at der blev større klarhed over det endvidere præciseres det at loven som udgangspunkt gælder for alle indsamlinger hermed søges loven også fremtidssikret således at alle indsamlinger uanset hvordan de foretages fremover vil være omfattet desuden sikres der med lovforslaget en fleksibilitet i forhold til ordningen omkring tilladelse til hus og gadeindsamlinger

gerne sige at det er skrevet ind sådan at vi skal have et

niveau som det er i dag i dag er der de her ti tilladelser men det er ikke alle der bruger dem så det bliver sådan at indsamlingsnævnet skal holde øje med at niveauet

taget

det vil sige de personer som henvender sig til forbipasserende på gaden for at få dem til at blive medlem af en organisation

det med lovforslaget at udvide den del af lovens anvendelsesområde til også at omfatte medlemshvervning med lovforslaget lægges der således op til at medlemshvervning underlægges de nye retningslinjer om god indsamlingsskik

som noget nyt indført en generalklausul om god indsamlingsskik

det sædvanlige handleområde inden for området

det bliver indsamlingsnævnet der skal fastlægge og udfylde denne nye standard og det bliver også nævnt at det er dem som skal behandle klager om overtrædelser af god indsamlingsskik

selvfølgelig rigtig rigtig gerne på jeg vil sige der ligger et grundigt arbejde bag det som vi er kommet frem til og det er ikke min umiddelbare vurdering at man

skære ned eller gøre det meget billigere det er gjort så billigt som

når man samtidig tager i betragtning at det nye indsamlingsnævn jo skal føre tilsyn oprette hjemmeside det skal driftes

tilsyn med at alle de penge som bliver samlet ind

men jeg svarer rigtig gerne uddybende på det men jeg tror nu egentlig at det grundige arbejde som ligger til grund for loven forhåbentlig også vil overbevise de konservative om at der er taget højde for

den slags ting

vil det ikke medføre en økonomisk byrde for organisationerne sammenlignet med i dag de små indsamlinger vil skulle betale omkring tusind kroner i gebyr hvorimod

eventuelt for en avisannonce hvor de skal offentliggøre resultatet af deres indsamling

skulle betale noget mere men de vil også få meget mere for den betaling

dermed vil det for størstedelen af indsamlingernes ikke medføre en økonomisk byrde for organisationerne sammenlignet med i dag

med lovforslaget foretages en lettelse i forhold til hvordan indsamlingsregnskaberne skal offentliggøres det vil fremover som det også er blevet nævnt ske på indsamlingsnævnets hjemmeside og indsamlingsorganisationerne vil dermed ikke selv skulle betale for de annoncer

vil jeg sige tak til alle ordførerne for den positive modtagelse jeg vil glæde mig til at kunne besvare eventuelle spørgsmål og håber at få et enigt folketing bag den her gode

anden ordning hvor sekretariatet kunne være et delsekretariat under

bestående nævn jeg kunne måske godt frygte at der i virkeligheden

eget særligt nævn med eget sekretariat man kunne måske lave noget noget samdrift med et andet eksisterende nævn

nyt kriterium som lægger mindre vægt på den enkelte flygtnings mulighed for at blive integreret i danmark danmark modtager hvert år cirka fem hundrede kvoteflygtninge gennem genbosætningsordningen det er en ordning hvor vi tilbyder flygtninge med behov for beskyttelse en ny og tryg tilværelse i danmark denne ordning er baseret på det faktum og den holdning at vi som land skal tage et medansvar for verdens flygtninge og i venstre er vi sådan set stolte over

i danmark kan hjælpe disse mennesker som har set sig nødsaget til at flygte fra deres hjemland af den ene eller den anden grund nu kommer regeringen så med et lovforslag der handler om

alt andet lige være i alles interesse at opholdet i danmark bliver vellykket og at den genbosatte finder sig til rette og føler sig velintegreret her i landet men regeringen mener altså nu

hvad det danske samfund kan tilbyde

altså ikke enige med regeringen i den argumentation man anvender faktisk er vi fuldstændig uforstående over for den vi mener faktisk at man med det her forslag kommer til at gøre den enkelte kvoteflygtninge en bjørnetjeneste

vil være tale om at der kommer flere flygtninge til danmark med et ringere potentiale for at blive integreret så vi kan simpelt hen ikke se at det her forslag kommer til at gavne hverken den enkelte flygtning eller det danske samfund på den baggrund kan vi ikke støtte

hvad mulighederne er for fremadrettet at leve et liv i danmark hvor der kunne være et potentiale for at blive selvforsørgende

flygtninge synes jeg det er rimeligt at man som samfund i den sammenhæng kigger på integrationspotentialet jeg synes det giver god mening

en bedre ballast til at kunne etablere sig

andet om at tage hånd om nogle af de mange flygtninge der har behov for beskyttelse

fem hundrede kvoteflygtninge inden for en tre årig periode når det er sagt er det naturligvis vigtigt at sikre en balance i danmark

også benyttes bedst muligt med det her lovforslag gennemfører regeringen endnu en del af regeringsgrundlaget og ændrer i kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge med lovforslaget erstatter vi således integrationspotentialekriteriet så den enkelte flygtnings behov kommer mere i centrum på den måde sikrer vi at udvælgelseskriterierne bidrager til at skabe en varig forbedring af flygtningenes livssituation vi skal fokusere på vores styrker og ved at vurdere hvad det enkelte lokalsamfund og danmark generelt særlig kan tilbyde og sammenholde det med den enkelte flygtnings behov

når vi for eksempel ved at danmark har gode forhold for eksempelvis homoseksuelle eller

netop de her kriterier som er et meningsfuldt

tilbyde vil ansøgerne samtidig får et realistisk billede af hvad jobmulighederne er hvordan den danske kultur er og hvilke sprog der tales det giver det bedst mulige afsæt for integration af flygtninge i danmark og det giver det bedst mulige afsæt for en varig løsning for den enkelte flygtning

for hvor mange flygtninge vi modtager det står fast ligesom vi har gjort i mange

en tre årig periode hverken flere eller færre kvoteflygtninge kommer

og fornuftig måde det synes socialdemokraterne er ansvarligt

op til det ansvar som danmark har i verden

på hvad der tidligere har været sagt i valgkampen og hvad der egentlig også reelt fremgår af regeringsgrundlaget

jo været tordnende imod at vi overhovedet havde nogen udvælgelseskriterier

lovforslaget som det ser ud i dag hvor man jo

kun er en envejsting integration handler netop om at det pågældende samfund også evner at modtage folk der kommer hertil som kvoteflygtninge som asylansøgere

i forhold til hvordan det danske samfund

at kendt for at være et land som for eksempel

homoseksuelle er et regnbueland vi er også et land som

daginstitutioner er

store børnefamilier vi har også centre

kommuner der faktisk allerede har iværksat glimrende succesfulde integrationsinitiativer

som vi har i dag eller man vælger regeringens nye model

samme antal til danmark og har vi så ikke alle sammen en interesse i at dem der så trods alt kommer til danmark har de bedste forudsætninger for at blive integreret i det danske samfund få et arbejde og

ikke bare står fast på den nuværende model fordi den alt andet lige må sikre at forudsætningerne for en god integration

at vi ønskede at ændre

at integrationsparatheden ikke var det mest vægtige i den her sammenhæng men hvor lighedskravet faktisk også vægtede rigtig meget der er ingen tvivl om at den måde hvorpå

løfte den her opgave og der kommer til at være

lang række samtaler som der også hidtil har været

at man faktisk finder ud af hvorvidt den person som ønsker at komme til danmark så også virkelig ønsker det det giver jo ikke nogen mening hvis nu det er sådan at man har en forventning

er meget vigtigt for socialdemokraterne at de der kommer

også som kvoteflygtninge faktisk integreres så succesfuldt som

erfaring har de hvilke sprog

handler om at hjælpe det samme antal

mennesker nu som før

integreret i det danske samfund så ville

hjælper og det ville også

det undrer mig meget så lige præcis det her med at sproget skulle være en hindring før man kommer hertil ja det giver sig selv jeg tror nu heller ikke at spørgeren

spørge har du lyst til at komme til danmark

spørgeparadigmet har det indhold

netværk og så videre det synes vi egentlig at

i hvert fald at gøre det lidt mere sandsynligt at vi får en nogenlunde integration når vi henter korteflygtninge til

den anden måde at stille det op på altså hvad kan danmark tilbyde og hvilke forventninger har de mennesker der kommer til danmark

det er uklogt at man går ind og ændrer på kriterierne netop fordi vi

kvoteflygtninge med det her lovforslag vi får det samme antal

også taget mennesker til danmark og vi har hjulpet dem i danmark men vi har så samtidig sikret at dem der kommer

bedste forudsætninger for at blive en del af det danske samfund

bevæge sig væk fra det og på den baggrund kan dansk

forslaget og vi håber at det er noget af det som kan blive rullet tilbage når der forhåbentlig på et tidspunkt kommer et regeringsskifte men det må vi jo

på udlændingeområdet at hver gang der er nogle der foreslår en stramning kommer dansk flygtningehjælp og

og så videre og siger at det må man endelig ikke gennemføre men det

er meget fornuftigt at gøre det på den måde

andel af verdens kvoteflygtninge og i øjeblikket er det fem hundrede mennesker skal ikke udvælges ud fra hvor stor en nytteværdi de kan

har en uddannelse eller taler flere sprog sådan kan man ikke nyttevurdere mennesker

da den tidligere regering i samarbejde med dansk folkeparti indførte det her integrationspotentiale og derfor blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget at vi ville afskaffe det

og man må sige at sjældent har jeg set hele kataloget af høringssvar være så positive faktisk

opretholder kriteriet om integrationspotentiale

gøre indtryk på venstre og

konservative men åbenbart ikke på dansk folkeparti

en lille smule kritik af at regeringen ikke

for de kvoteflygtninge som skal starte et nyt liv i danmark er at de kommer til at opleve en varig forbedring af deres livssituation vi ændrer derfor kriterierne sådan at der ikke længere skal tages hensyn til hvad den pågældende flygtning så at sige kan tilbyde danmark

og der er områder hvor det danske samfund generelt har gode forudsætninger at tilbyde flygtninge

minoritet da vi helt generelt er et åbent og tolerant samfund det samme gælder for børnefamilier eller enlige kvinder med børn

nævne mennesker som er politisk forfulgte da vi i danmark

ytringsfriheden og friheden til at engagere sig politisk betyder det så

det betyder det på ingen måde det vigtigste i det her lovforslag er vægtningen af

findes en god og varig løsning for de pågældende flygtninge radikale venstre er meget meget glade for det her lovforslag

bestemmelsen om integrationspotentiale

i en flygtningelejr og samtidig er det en gruppe

muligheder for at tilbyde en god og varig løsning derfor synes synes jeg at det der er det vigtige i det her lovforslag er

kan tilbyde noget ekstra

danmark er et ekstra godt land at komme

at vi jo ikke medmindre vi laver en

har mulighed for at tage os af alle de mennesker

ordføreren den præmis kan man sige at det kræver rigtig mange ressourcer at tage sig ordentligt af asylansøgere

det derfor er sund fornuft

vurdere hvor mange ressourcer der skal bruges og derfor også

at

fru marlene borst hansen til at man i højere grad har en ordning

de når der er fred i deres hjemland så også bliver sendt tilbage til deres hjemland

fem hundrede

og ufred du er forfulgt i dit hjemland

forventer vi også at du rejser tilbage det vil jo så konkret betyde hvis man

utænkeligt for det radikale venstre

bare lige for at slå det helt fast så herre martin henriksen ikke misforstår det så har regeringen ingen planer om at ændre på antallet af kvoteflygtninge

det så

i sf mener vi ikke at de kriterier som vi har i dag er hensigtsmæssige når flygtninge søger om opholdstilladelse i danmark bliver de efter de nuværende regler vurderet i forhold til hvor stor en grad af integrationspotentiale de har derfor er det positivt at med lovforslaget lægges op til at se på hvad det danske samfund kan tilbyde de pågældende flygtninge sammenholdt med flygtningens konkrete behov når man ser på hvor mange mennesker i verden som har behov for asyl

vigtigt at vi giver asyl til de mennesker som har det største behov derfor er lovforslaget et skridt i den rigtige retning når vi nu ændrer kriteriet for udvælgelsen af kvoteflygtninge

og at vi ved vurderingen af asyl medtænker hvad vi som samfund kan tilbyde den enkelte med den tidligere regerings kriterier var det overvejende

men med den nye lov vil flere få en chance

og elleve fremlagde deres fælles regeringsgrundlag slog de fast at kvoteflygtninge uanset integrationsparathed skulle have lige muligheder for at komme til danmark det er altså næsten to en halv år siden det er lidt svært at forstå at det skulle tage så lang tid at formulere et forholdsvis enkelt lovforslag som det vi behandler i dag på samme måde

de daværende regeringspartier ikke var positive da folketinget i og tretten behandlede enhedslistens lovforslag om at ophæve udlændingelovens § otte stykke fire så kravet om integrationsparathed simpelt hen bare faldt bort regeringens lovforslag som vi behandler i dag er et skridt i den rigtige retning

desværre diskutere om lovforslaget lever op til regeringsgrundlagets flotte målsætning om at alle kvoteflygtninge skal have lige mulighed for at komme til danmark uanset integrationsparathed er den nye formulering af § otte stykke fire ikke bare en anden måde at sige næsten det samme på som der står i den nugældende lov

hånden skal passe til handsken

til hånden vi er bange for at lovforslagets formulering om at flygtninge skal vælges efter i hvilket omfang genbosætning må forventes at indebære en

kan bruges til at sige nej til flygtninge vi tænker her på flygtninge som er så besværlige

ministeren ryster på hovedet og det er jeg glad for

udvalgsarbejdet at det er sådan i enhedslisten har vi stadig ikke forstået hvorfor man ikke bare kan stryge § otte stykke

første kvoteflygtninge og frem

udvælge tusindvis af flygtninge uden andre kriterier end flygtningenes beskyttelsesbehov

justitsministeriet argumenterer

nødvendige ved udvælgelsen af flygtninge fordi de mennesker som fns højkommissariat for flygtninge præsenterer for de danske myndigheder er anerkendt som flygtninge og således allerede lever op til den danske udlændingelovs § syvende justitsministeriet og regeringen mener derfor at det ikke er retvisende at tale om at ingen opfylder betingelserne mere end andre

regeringens vigtigste argument for at fastholde subsidiære kriterier

når udlændingestyrelsen efter aftale med fn besøger det land

vil de mennesker som den danske delegation interviewer være meget forskelligt stillede nogle har måske så småt fundet sig til rette og slået de første spinkle rødder i det land hvor de nu opholder sig andre har et akut og påtrængende behov for at komme videre for eksempel til danmark det er det vi mener

og at beskyttelsesbehov er et fuldt tilstrækkeligt kriterium ligesom det var det i de cirka tredive år otte og halvfjerds til to tusind og fem

det er under alle omstændigheder et skridt i den rigtige retning og enhedslisten stemmer jo som bekendt for den mindste forbedring og imod den mindste

en flygtningelejr giver det mening at vurdere hvorvidt de har mulighed for at klare sig og skabe sig et liv

stikke under stolen at det er ressourcekrævende at modtage flygtninge i danmark og når vi ser

kan vi også se hvor tungt det kan være for et land hvis man hvis man gaber over mere end man faktisk

ophold i danmark på baggrund af

deres seksualitet det er en problematik som vi er meget

vi ser med stor stor gru på lande som uganda og iran hvor især homoseksuelle forfølges

dilemma også i dette problem der er en risiko

og derfor er det vigtigt at vi stadig væk foretager en fuldstændig individuel vurdering også af mennesker som søger at få asyl på baggrund

homoseksualitet vi mener generelt og ikke kun i forhold til kvoteflygtninge men i

revurdering en diskussion af asylbegrebet sådan at det kommer tilbage i sin mere oprindelige form hvor det altså som sagt handler om personlig

være forkert eller uhensigtsmæssig det har den her regel altså ikke så vi er imod lovforslaget fra regeringen der er ikke nogen som helst grund til

det man skal huske på i den her sammenhæng

at der desværre i denne verden er millioner af flygtninge så det er altså ikke et spørgsmål om at der på den her måde

nogle der ikke får hjælp i forvejen er der masser der ikke får hjælp det som integrationspotentialet tager fat i

er at når vi står i en situation hvor vi kan tage et antal kvoteflygtninge som vi nu mener er rimeligt og som vi har forpligtet os til så er det jo sådan at vi så skal vælge blandt dem

i stand til at tage til danmark og hvem skal man så tage frem for andre

ikke noget til hinder for at man går ind og siger at der da skal være et integrationspotentiale de udlændinge de flygtninge som vil have den største gavn og glæde af at komme til danmark fordi de nemt vil kunne passe ind i det danske samfund

vil kunne blive integreret vil jo få et langt lettere nemmere positivt og glædeligere liv i danmark

for dem selv men sandelig også for det danske samfund og hvorfor skulle man ikke tage det hensyn

dem der ikke har et integrationspotentiale i danmark

så det bliver til størst mulig glæde og gavn for alle det var det der var tanken med den her ordning

set også den måde det har været håndteret på lige siden og derfor kan vi ikke støtte

gentage sig i fremtiden jeg har lagt mærke til at der i ministerens fremsættelsestale til lovforslag nummer l en hundrede og en og fyrre står nede i tredje afsnit at justitsministeri

set overhovedet ikke at have en holdning til det skal ministeriet slet ikke have nogen holdning til

et rent politisk anliggende at have holdninger

det her lovforslag jeg synes der er nogle af tingene der blev nævnt som er lidt på kanten af hvad der i virkeligheden er rigtigt

vi gør nu er at vi begynder at lave et match

en vellykket integration og hvis det skal en god og varig løsning for dem som vi tager

altså mening at de mennesker som kommer hertil har et realistisk billede af hvad det er for en fremtid der venter dem i danmark

det kan være mennesker som ikke kan forlige sig med at skulle til et koldt nordligt beliggende land men hellere vil noget andet og derfor giver altså sådan set rigtig god mening at man taler med de mennesker

det vil være langt langt bedre at komme derhen

det er også et svar til enhedslisten som spørger

subsidiære kriterier

har mulighed for at kunne lave det her match mellem

er der skal komme til os det giver mening det giver også mening fordi det er os der ved hvad det danske samfund kan tilbyde

blandet sammen og det synes jeg

skylder at sige et par ord om asylansøgere er nogle der kommer til landet banker på og søger om hjælp fordi de er forfulgt så behandler man deres sag og man tager stilling til det med kvoteflygtninge er sagen en helt anden det er mennesker som har siddet i flygtningelejre hvor fn på forhånd har lavet en vurdering af at de mennesker har behov for beskyttelse vi har anerkendt at de har behov for beskyttelse og vi har lavet den aftale som

hundrede over tre år det vil sige cirka fem hundrede om året

vores kommuner ved hvem

ved hvad de kan gøre ved dem og hvad de kan tilbyde dem og vi eksempelvis nævner at børnefamilier er et gode

at hvis vi modtager børn modtager vi mennesker som vi har mulighed for i vores uddannelsessystem som er så privilegeret

voksne som kan blive rigtig gode bidragsydere også til det danske samfund

vælger nogle mennesker ud som vi giver rigtig gode forudsætninger for

ville de skulle skjule deres seksualitet og de ville blive forfulgt på baggrund af den vi har

fordi vi er et frisindet land som synes det er helt naturligt og at det skal man ikke skjule når kommunerne vælger hvem de tager mod

vælger de selvfølgelig også ud fra

har nogle de kan tale med

godt imod i lokalsamfundet og det med at man planlægger hvem der skal komme hvordan man tager imod dem og

skal sørge for at integrationen bliver vellykket er jo det der i virkeligheden er hele pointen

integrationspotentialet handler det om at man altså kunne sidde og sige at

kunne vælge folk fra fordi de var analfabeter fordi de ikke kunne læse og regne og skrive og jeg synes ærlig talt det er meget bedre at vi laver et match

vi som samfund kan tilbyde flygtninge vi ved at der er millioner af dem vi tager fem hundrede om året

men vi kan godt sørge for

en flygtning som har behov for at komme til danmark og hvor vi ville

er en plads på et plejehjem et sted hvor der ikke er nogen der taler

så ville den løsning jo ikke være god

derfor ville man have mulighed for at sige det er ikke det rigtige match til os

at vi bruger de pladser vi har på den mest fornuftige måde til gavn for de mennesker som vi gerne vil tage et ansvar for at hjælpe men at vi også samtidig sørger for når vi hjælper dem at vi giver dem de bedste muligheder for

også bliver bidragsydere til samfundet

vigtigste men det er absolut ingen skade til og derfor laver vi det her

at vi både vil se på hvilke forventninger

at her var lidt for koldt så jeg tror det giver god mening at man

regeringen afskaffer det

at forstå hvorfor

det der eksisterer i dag hvor man rent faktisk ser på

integrationspotentialekriteriet og i stedet lave en samlet vurdering af i hvilket omfang det danske samfund kan tilbyde

så fuldstændigt ikke længere at respektere at integrationspotentialet sådan set er en vigtig forudsætning for at opholdet i danmark

blot er meget meget forkert og baggrunden for at vi ikke kan støtte det jeg kan nogle gange undre mig

fordi nu har både flere ordførere fra rød lejr og også ministeren talt om

homoseksuelles mulighed for så at være blandt kvoteflygtningene

ansvar som er bredere og vi vil gerne lave det

men vi vil ikke udelukke nogen som har rigtig dårlige forudsætninger

man komme ned til sin søster i tyskland så ville sådan en kvoteflygtning jo i givet fald skulle lave en klage og vi vil bare kunne sige til vedkommende at jamen du skal være i det land hvor du har

ville finde anledning til at klage hvis man altså kun kiggede på det som enhedslisten foreslår nemlig

jo ligegyldigt hvor folk skal hen så skal de bare hen et sted hvor de bliver beskyttet det vi gerne vil er at de kommer hen et sted hvor der er mennesker de kan tale med og hvor de har deres familie

kunne sige om klagen kun går på vejret men jeg kunne da godt forestille mig at der var nogle som

om noget helt andet og så håber jeg at ministeren vil overveje lidt om ikke vi er for tossegode og lidt for naive herhjemme i forbindelse med

det her hvis regeringen synes det er så fantastisk godt

det har stået i regeringsgrundlaget fra starten hvorfor kommer man så

så gået så lang tid er det måske fordi man ikke internt har været enige om

set også stået i regeringsgrundlaget da fik jeg det samme spørgsmål hvorfor er det ikke kommet noget før nu har regeringen siddet i snart to en halv år

det er vi stolte af der står mange mange gode ting i det regeringsgrundlag men vi har ikke haft mulighed for at opfylde alle tingene inden for det første

og integrationspotentialet skal jo ses i forhold til danmark og det vil sige

et spørgsmål om hvad man man har af evner og muligheder

man har af vilje hvad man har af kulturel baggrund historisk baggrund

integrationspotentialet er og der er det bare at hvis regeringen synes at den ordning der eksisterer i dag som vi indførte

så vi synes at vi har fundet den helt rigtige balance hvor vi kan give beskyttelse til nogle af de mennesker som har rigtig meget behov for beskyttelse samtidig med at vi kan

forslaget kan gennemføres inden for rammerne af vores internationale forpligtelser den vurdering er

med at sige at jeg kan afvise beslutningsforslaget

stort set kun finder på for at genere at

det følger af artikel otte i den europæiske menneskerettighedskonvention

respekt for sit privatliv og at myndighederne kun kan gøre indgreb i denne ret hvis det er nødvendigt

for eksempel af hensyn til den nationale sikkerhed den offentlige tryghed eller for at forebygge uro eller forbrydelser

i at et pålæg om at gå med fodlænke så offentlige myndigheder kan overvåge en persons gøren og laden udgør et indgreb i privatlivets fred menneskerettighedskonventionens artikel otte sætter altså rammerne for hvor langt vi kan gå på det her område

finde den rette balance mellem på den ene side hensynet til at beskytte borgernes privatliv

eller tidligere dømt for kriminalitet at bære fodlænke vil indebære et indgreb i privatlivets fred der efter regeringens opfattelse ikke rammer den rigtige balance mellem de nævnte hensyn fodlænker skal ikke bruges til at overvåge personer som vi alene mistænker for at ville begå kriminalitet og derfor er forslaget efter regeringens opfattelse formentlig ikke i

artikel otte i menneskerettighedskonventionen

at være i strid med diskriminationsforbuddet i

en person er udsat for forskelsbehandling når andre personer der befinder sig i en lignende situation nyder en mere fordelagtig behandling i relation til en rettighed der er omfattet af konventionen det primære formål med beslutningsforslaget er jo kriminalitetsforebyggelse i den sammenhæng er asylansøgere jo i en sammenlignelig situation med både andre udlændinge og med danske statsborgere der opholder sig i danmark pålægger de danske myndigheder af hensyn til kriminalitetsforebyggelse

er mistænkt for eller dømt for kriminalitet at bære fodlænke uden at

andre i sammenlignelige situationer også at bære fodlænke så må det anses for at være i strid med diskriminationsforbuddet i artikel fjortende det hensyn som taler for at bruge fodlænker gør sig jo også gældende

den samme vægt i forhold til udlændinge med opholdstilladelse i danmark og danske statsborgere jeg hører

kræve at udlændinge med opholdstilladelse i danmark og danske statsborgere der også mistænkes for at ville begå kriminalitet

allerede har udstået deres straf også skal udstyres med fodlænker for at forebygge kriminalitet

det handler om er at sætte effektivt og konsekvent ind som regeringen også har gjort efter forslaget skal udlændinge på tålt ophold også kunne pålægges at bære elektronisk fodlænke det begrundes med at de redskaber som oprindelig skulle sikre kontrollen med udlændinge på tålt ophold er blevet svagere og at opholdet for denne gruppe derfor er blevet for tåleligt det er regeringens helt klare holdning at udlændinge på tålt ophold er uønskede her i landet som følge af de forhold

at de er på tålt ophold de skal derfor udrejse af danmark og de skal udsendes så snart det måtte blive muligt i forhold til vores internationale forpligtelser reglerne om opholds og meldepligt for udlændinge på tålt ophold

sikre at politiet hele tiden har kendskab til hvor de befinder sig så de kan sendes ud hvis det bliver muligt derfor er udgangspunktet også stadig at alle udlændinge på tålt ophold som udgangspunkt skal pålægges at tage ophold på et bestemt opholdssted ligesom de pålægges daglig meldepligt

og daglig meldepligt skal være proportionale det skal også løbende vurderes og i

vurdering vil det blandt andet indgå om der er en konkret risiko for

det er således min klare opfattelse at de eksisterende regler er tilstrækkelige til at sikre at politiet vil kunne sende dem ud af landet hvis det skulle blive muligt

deres opholdspligt at bære fodlænke i en måned det

anvendt hvilket blandt andet skyldes at der skal være tale om gentagne overtrædelser af

det ændrer imidlertid ikke ved at jeg mener at reglerne er tilstrækkelige til at sikre muligheden for udsendelse af landet det primære sigte med forslaget er da som nævnt heller ikke det men at forebygge

kan regeringen altså ikke støtte beslutningsforslaget vi har allerede sat stort fokus på indsatsen mod kriminalitet blandt asylansøgere vi har blandt andet lavet

og der findes allerede i vidt omfang en mulighed for at sikre tilstedeværelsen af udlændinge på tålt ophold så udsendelsen så hurtigt som muligt kan at

det må antages at være i strid med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel otte og fjorten at pålægge asylansøgere der er mistænkt for eller tidligere dømt for kriminalitet at bære fodlænke

forbudt at gøre det var det jo

været fremme i medierne med den udvisningsdømte danny abdalla som anses for at være så farlig for center

mandsopdækkes af to vagter hvilket ifølge tv to koster det danske samfund cirka tyvetusind kroner om dagen altså der ville det jo være

billigere hvis det var at man i stedet for påmonterede ham

give meget god mening hvis det var

kriminalitet skal man ikke være

ikke er kommet hertil fordi de egentlig har et behov for

beskyttelse men fordi de er nogle plattenslagere der har brugt asylkortet som adgangsbillet til

få ophold i danmark og det skal vi ikke tolerere

rigtig ødelæggende for de mennesker som kommer hertil med et oprigtigt beskyttelsesbehov

begynder folk at få en opfattelse

de dér asylansøgere hvad er det for noget med dem og det er jo i virkeligheden ufattelig tarveligt over for de mennesker som virkelig har et reelt beskyttelsesbehov og derfor er regeringens interesse kun at slå

kan påmontere visse udlændinge elektronisk fodlænke for hvis en udlænding på tålt ophold gentagne gange har overtrådt sin meldepligt

hvis man én gang altså ikke gentagne gange men én gang overtræder sin meldepligt så får man elektronisk

fodlænke registrerer hvornår man kommer ind og hvornår man er ved siden af sin boks men den fodlænke vi typisk bruger registrerer sådan set ikke hvor man er henne når man er uden for huset

der kan være nogle tekniske begrænsninger

hvert fald vil skulle findes en løsning på vi har i lovforslaget som det ligger sagt at der skal være gentagne gange og jeg vil gerne oversende et skriftligt svar på hvorfor det er det der har været vurderingen men det er min umiddelbare vurdering

vigtigt problem nemlig at alt for mange asylansøgere benytter deres ophold i danmark til at begå kriminalitet og der er venstres holdning klokkeklar og

fuldstændig uacceptabelt hvis

misbruger det danske samfunds åbenhed og tillid

man dermed skader det samfund og det folk som har taget imod en for at komme de her problemer

foreslår dansk folkeparti en række tiltag for det første ønsker dansk folkeparti at asylansøgere der af politiet vurderes

skal udstyres med en elektronisk fodlænke

skal kunne pålægges at bære en elektronisk fodlænke og endelig foreslår dansk folkeparti at personer på tålt ophold i højere grad end i dag skal pålægges at bære elektronisk fodlænke selv om vi i venstre er enige i at der er alvorlige problemer med

vi sådan set ikke støtte det nævnte forslag for lad mig gøre det ganske klart at i venstre hylder vi princippet om at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist og vi mener at det er alt for vidtgående at pålægge personer der hverken er mistænkt sigtet eller dømt

at bære en elektronisk fodlænke ligeledes mener vi

venstre at udgangspunktet må være at elektronisk fodlænke bruges som en del af en afsoning af en straf og at kriminelle asylansøgere derfor ikke skal have en ekstra straf ved at pålægges at bære en elektronisk fodlænke når de har udstået deres almindelige straf

egentlig vil være i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention for så vidt angår brug af elektronisk fodlænke

at den her mulighed kan benyttes mere men i og med at lovgivningen

venstres side så vi også gerne en mere konsekvent indsats over for kriminelle asylansøgere blandt andet ved en øget politimæssig tilstedeværelse i og omkring asylcentrene vi så også gerne at der kom mere fart på udvisningen af de asylansøgere der har brudt loven eksempelvis ved at sagerne blev behandlet hurtigere generelt

benytter de redskaber som de allerede har frem for at vi

kan gøre det

sin meldepligt for i dag skal man jo gøre det flere gange hvilket så har resulteret i at

står i lovgivningen og det er så både ministerens og venstres undskyldning for ikke at støtte forslaget men pointen er

man har begået grov kriminalitet og er udvist af danmark men ikke kan udvises

ikke der blive enige om at så får de lige elektronisk fodlænke på

den kriminalitet som eksisterer blandt udlændinge i danmark jeg også gerne

med at slå helt fast at det er socialdemokraternes holdning at vi som samfund ikke skal tolerere mennesker der benytter asylsystemet til at begå

derfor har regeringen også ført en vedvarende nultolerancepolitik over for kriminelle asylansøgere vi har sat handling bag ordene vi har eksempelvis indført en fast track ordning så kriminelle asylansøgere kommer hurtigere igennem

systemet med henblik på at komme hurtigere ud af landet styrket den politimæssige kontrol med asylcentrene og vi har også øget videoovervågningen af fællesarealerne i center sandholm det viser med al tydelighed regeringens nultolerance over for kriminelle asylansøgere

yderligere slå helt fast de er grundlæggende uønskede i danmark og derfor skal de rejse ud af landet så snart det er muligt for dem det er socialdemokraternes helt klare holdning det skal der

ikke være tvivl om når det er sagt er der flere grunde til at socialdemokraterne ikke kan støtte det her beslutningsforslag

strider imod den europæiske menneskerettighedskonvention den betragtning er jeg ikke enig i

sådan at der altså er tale om et ret ubalanceret indgreb i privatlivets fred der ikke er foreneligt med netop menneskerettighedskonventionen det var også en ting som justitsministeren var inde på det er vigtigt at vi har fokus på at forebygge kriminalitet fra asylansøgere i danmark og som jeg har gjort rede for har regeringen iværksat en række meningsfyldte og effektive initiativer i forhold til det men idet der er tale om at asylansøgere skal bære fodlænke hvis de blot kan mistænkes for at ville begå kriminalitet mener jeg bestemt at man overskrider balancen imellem hensynet til privatlivets fred og hensynet til at forebygge kriminalitet dertil kommer at der som nævnt allerede er en omfattende indsats sat i værk for at forebygge kriminalitet blandt asylansøgere i danmark

sket en tilsvarende stigning i omfanget af kriminalitet blandt asylansøgere så regeringens indsats virker altså

det er værd at bemærke at der i dag er rigelig mulighed for at holde øje med mennesker på tålt ophold idet de som udgangspunkt både pålægges opholds og meldepligt i center sandholm det er også allerede i dag sådan at udlændingeloven giver mulighed for at anvende fodlænke over for udlændinge på tålt ophold der gentagne gange er blevet straffet for overtrædelse af opholdspligten det vurderes konkret fra sag til sag

den elektroniske fodlænke i forhold til personer på tålt ophold for det tredje

virker forslaget umiddelbart svært og dyrt at implementere i praksis i beslutningsforslaget kan det læses hvordan asylansøgere skal bære fodlænke hvis de blot

forslagsstillerne formår dog ganske behændigt at undlade at uddybe hvordan spørgsmålet egentlig som skulle kunne komme til udtryk i

hvordan vi håndterer det så virker det altså også som om

ret omkostningsfuldt forslag som dansk folkeparti igen ikke har anvist finansiering af

som sagt synes jeg at det er fint at vi tænker højt omkring det her emne jeg synes

udgangspunktet må være at vi overholder de internationale konventioner vi har tiltrådt at vi bruger vores sunde fornuft og de muligheder der allerede eksisterer i dag

vi ikke falder tilbage på symbolpolitik og ufinansierede forslag

frihedsberøves indtil man kunne sende dem ud eller indtil de udrejste frivilligt

det så kan de her mennesker hvoraf nogle af dem har været involveret i narkokriminalitet og andet gå frit omkring i det danske samfund de kan lige melde sig en eller to gange på et asylcenter eller på en politistation

kunne holde øje med hvor de færdes i det danske samfund

i salen i dag tror jeg næppe

med hensyn til den politimæssige indsats

jeg antager at herre martin henriksen er fuldt bekendt med det

blandt andet skulle nedbringe lige præcis den kriminalitet

lige fordi det så at sige ville blive nemmere at følge med i hvad de her mennesker render rundt og laver og til eksemplet med en udlænding på tålt ophold der havde brug for to vagter til cirka tyvetusind kroner om dagen

det går jeg ud fra at fru mette reissmann vil give mig ret i men jeg bliver

det der var spørgsmålet synes fru mette reissmann ikke det være meget fornuftigt at udlændinge på tålt ophold som

gør sig så sandelig også gældende i i dette tilfælde df ønsker at asylansøgere som er under mistanke eller som tidligere har begået

fodlænke vi taler altså om en afsoningsform df vil altså frihedsberøve folk på baggrund af

på baggrund af mistanke

frihedsberøve folk

at gøre det på baggrund af en mistanke og danmark er altså et retssamfund hvor man er uskyldig indtil det modsatte er bevist

forbrydelse at være asylansøger selv om det nærmest

df får begivet sig ud i nogle juridiske vurderinger af deres eget forslag i

herre martin henriksen sige at konventioner ikke skal påvirke dansk udlændingelovgivning

hvordan det alligevel kan passe inden for en konvention

smule paradoksalt men lad nu det ligge vores vurdering af forslaget er at det

i strid med artiklerne om respekt for privatlivets fred og jeg har måske lidt større tiltro til justitsministeriets juridiske vurderinger end til dansk

den europæiske menneskerettighedskonvention

være interessant at høre herre martin henriksens vurdering af

diskriminationsforbuddet ellers kan man jo spørge om det er dansk

holdning at også danske statsborgere

og hvad med folk under mistanke skal politiet have ret til uden videre at sætte fodlænke på dem selv om de jo

er uskyldige indtil det modsatte er bevist

allerede regler om opholds og meldepligt

sådan at man kan benytte fodlænkeordningen såfremt de

nok langt hen ad vejen vurderer at de to øvrige tiltag

skal til at betale for yderligere tiltag

asylansøgere og folk på tålt ophold begår kriminalitet

det her forslag er altså helt uden proportioner

borgerlige partier jeg gætter på at man sender nogle forslag her rundt for at høre hvor mange der vil være medforslagsstillere

navn på dette beslutningsforslag så går jeg lidt

så for opsummere vi radikale kan altså

har tænkt at elektronisk fodlænke skulle føres ud i livet på er

sådan set at man skal kunne færdes frit omkring i samfundet

enten er dømt eller er mange udlændinge på tålt ophold som

formodning om at at den og den person er involveret i det

er det fordi det sætter spørgsmålet om mennesker på tålt ophold på dagsordenen

godt at få diskuteret her i folketingssalen at der er

retssikkerhedsmæssige rammer som ellers er gældende for folk i danmark

vi slå fast at vi ikke kan støtte det

der er anbragt her i landet på tålt ophold skal udsættes for yderligere chikane og kontrol det er nok værd at kigge på hvad

ifølge justitsministeriets seneste opgørelse til integrationsudvalget drejer det sig i udgangen af to tusind og tretten

seks og tres personer to og halvtreds af dem havde pligt til at opholde sig i center sandholm og melde sig hos politiet samme sted med korte intervaller det fremgår i øvrigt af opgørelsen at antallet af mennesker på tålt ophold er stigende altså mennesker som på den måde er sat uden for de almindelige retssikkerhedsmæssige regler der gælder i danmark

gælder det at de har udstået deres fængselsstraf forud mange af dem for flere år siden en stor gruppe af de seks og tres mennesker

viser sig at være psykisk syge som har mere brug for behandling og støtte end for melde og opholdspligt eller for eksklusion af samfundet så er der skæbner som den unge afghaner husain yagubi som man kunne læse om i en artikel i dagbladet information september to tusind og tolv mens han var barn og teenager blev hans storebror og far dræbt af en lokal kommandant i afghanistan efter drabene skød husain yagubi på tre hundrede meters afstand efter kommandanten

han ærligt til det danske politi da han søgte asyl her i landet resultatet var at flygtningenævnet besluttede at han ikke kunne få asyl fordi han uden at være dømt for noget havde tilstået en forbrydelse der efter dansk ret kunne medføre udvisning men husain yagubi kunne ikke udvises for den kommandant kommandant han havde skudt efter ville slå ham ihjel i afghanistan derfor havnede han på tålt ophold i sandholm

uden ret til at tage arbejde uden ret til at gå på det

kursus som han meget gerne ville uddannes på uden ret til at overnatte så meget som en eneste weekend på sin danske kæreste husain yagubi var teenager da han kom til danmark og blev stillet i udsigt at han i princippet kunne tilbringe resten af livet på tålt ophold

nu vil dansk folkeparti give mennesker som husain yagubi en elektronisk fodlænke på

vil hverken hjælpe disse mennesker eller på nogen måde gavne det

samfund i stedet burde regeringen indlede forhandlinger med et flertal i folketinget om hvordan vi kan nedtrappe og mindske brugen af tålt ophold så de psykisk syge kan få ordentlig behandling og de tidligere straffede der har tilbragt uforholdsmæssig lang tid på tålt ophold efter de har udstået deres straf

få ophævet deres udvisningsdom som det jo for resten for nylig skete for iraneren

det er der perspektiv i det er der fornuft i enhedslisten kan som sagt ikke støtte

naturligvis udvises med det samme asylansøgere der begår kriminalitet mens de er i danmark bør udvises med det samme kan de ikke udvises med det samme skal de opholde sig på et asylcenter eller i et fængsel indtil det bliver muligt at udvise dem

bevæge sig rundt i samfundet og det er derfor heller ikke nødvendigt at give dem en fodlænke det er krænkende når der er sager hvor asylansøgere begår alvorlig kriminalitet som eksempelvis vold mod andre borgere det er krænkende fordi vi har udvist en velvilje over for disse mennesker som derefter svigter

det er også krænkende når vi kan se at asylcentre bliver steder hvor iphones og computere opsamles efter en tilsyneladende systematiseret indsats det skal vi ikke tillade og det skal der slås ned på alt andet vil være en hån mod os som samfund men også mod de asylansøgere der rent faktisk kommer til danmark for at søge beskyttelse og som overholder landets love en indsats mod kriminalitet blandt asylansøgere skal naturligvis ske efter de samme principper som vi har bygget vores retssamfund på og derfor ønsker vi heller ikke at sige ja til straffeforanstaltninger der sættes i værk på grund af en mistanke men egentlige kriminelle handlinger skal som nævnt have en konsekvens der ikke er til at misforstå liberal alliance kan ikke støtte b

lige præcis når vi taler om mennesker

være knap så fintfølende i forhold til

så det er da en problematik som vi er villige til at se nærmere på i behandlingen

berettiget til at få asyl men alene den tid det tager at behandle ansøgningen

de mennesker ødelægger det både for danmark for de danskere

sandelig også for alle andre reelle flygtninge som søger om asyl

de ødelægger vores asylsystem de sander

behandlingssystemet hvor man har bunker af sager der skal ordnes og imens det hele så kører lidt trægt fordi der er så mange der uberettiget søger

de rende rundt og lave kriminalitet og det skal vi selvfølgelig

naturligvis skal vi

sørge for at de der helt uberettiget søger om asyl

kommer ind i en meget hurtig sagsbehandling og hurtigt bliver afvist

det gælder også dem der så når at få lavet kriminalitet der må der være en særlig hurtig sagsbehandling så de kommer ud af landet hurtigst muligt for de ødelægger det for alle

at fokusere på dem der ødelægger det for andre

set enige i at det kunne være interessant at se på hvordan man kunne bruge en eller anden form for fodlænke naturligvis skal vi se på proportionaliteten mellem det man har gjort og så den

man sige sanktion eller betingelse man bliver underkastet for

med dem vi bruger i dag altså at man bliver frihedsberøvet der hvor man nu opholder sig men at det skal være en gps anordning for

person som har en sådan gps

at vedkommende måske har været der

det er interessant at se på om man kan bruge teknologien på en

vi er så ikke enige med forslagsstillerne i hvor bredt man skal bruge den her foranstaltning

vi er ikke enige i at man alene på en mistanke skal kunne bruge dem

ikke enige i at enhver der er her på tålt ophold

jo ikke givet at fordi man er her på tålt ophold har man begået kriminalitet eller tænkt sig at gøre det det er slet ikke sikkert der er nogle af dem der har

ved vi godt men

interessant at diskutere en eller anden form for elektronisk overvågning

skal huske er at de der begår den her form for kriminalitet har søgt asyl

komme og lave kriminalitet de bliver jo altså ved med at lave kriminalitet

de respekterer og anerkender slet ikke de danske love og regler eller det danske retssystem

men indtil det sker bliver vi nødt til at gøre et eller andet for at beskytte den danske befolkning imod kriminalitet og det kan det her

tanken og ideen er relevant og interessant og den burde man fra regeringens side tage imod og i hvert fald overveje

i dag findes den teknologi allerede fordi det er sådan at enhver der har en mobiltelefon der er tændt bliver registreret hver gang man skifter sendemast og man kan

har en gps i deres bil for at kunne finde vej og der kan man jo se at

i stand til at placere ens køretøj inden for

en udlænding der er kommet her og har søgt asyl og

være i stand til at kunne se hvis vedkommende helt tilfældigt er på en lang række gerningssteder hvor der er blevet begået forbrydelser og tidsmæssigt er sammenfald så er det måske også den person vi taler

ministeren vil være indstillet på at arbejde videre med forslaget i stedet for bare at hælde det hele ned af brættet antallet af asylansøgere der begår kriminalitet under deres ophold i danmark er jo alarmerende højt

der er baggrunden tal fra udlændingestyrelsen og rigspolitiet viser feks at der i to tusind og tolv over for asylansøgere blev rejst cirka syv hundrede sigtelser efter straffeloven og en foreløbig status for to tusind og tretten viser desværre samme tendens

opfattelse at der skal slås hårdt ned på mennesker der under dække af at være på flugt kommer til danmark for

det er også en hån mod de reelle flygtninge at grupper af kriminelle på groveste vis udnytter et asylsystem som oprindelig havde til hensigt at hjælpe mennesker i nød

det nødvendigt at tænke nyt i bekæmpelsen af asylansøgeres kriminalitet dette beslutningsforslag har derfor til formål at forebygge og dermed nedbringe kriminaliteten blandt asylansøgere ved at indføre brugen af elektroniske fodlænker desuden har beslutningsforslaget til formål at sikre en større kontrol med udlændinge på tålt ophold ligeledes ved en udvidet brug af elektroniske fodlænker

er det oplagt at tage moderne elektroniske løsninger i anvendelse der kan forene en effektiv kriminalitetsforebyggelse og opklaring kriminelle handlinger under hensyntagen til den enkelte asylansøgers muligheder for at færdes frit

jo tidligere haft et forslag om at udlændinge på tålt ophold skulle frihedsberøves og det var der ikke opbakning til man kan sige

lidt mildere version frem for folketinget

følge en asylansøger med en påmonteret elektronisk fodlænke må antages at holde sig uden for kriminalitet i modsat fald er risikoen for afsløring stor eventuelt med efterfølgende dom fængsel og udvisning som konsekvens

asylansøgere udstyres med elektronisk fodlænke vil sandsynligvis også have en præventiv effekt på andre asylansøgere der

at færre asylansøgere begår kriminalitet til gavn og glæde for selv for deres medasylanter for de danskere der som en konsekvens ikke udsættes

mindre omfang end i dag skal bruge ressourcer på opklaring efterforskning og i retssystemet fodlænken den elektroniske er altså til gavn for asylansøgeren selv for danske borgere og samfundsøkonomien og jeg håber at det er noget som folketingets partier vil arbejde videre med om ikke nu så på et

folketingsvalg skal du være dansk statsborger det er jo en forskelsbehandling af alle andre

vi har jo på forskellige områder i danske samfund

hvor langt man kan gå og så vil der også være en vurdering af hvor langt man ønsker at gå rent politisk

trykker på knapperne at afgøre hvor man synes det er rimeligt at grænsen

hvis man nu er mistænkt kan man jo ikke smides i fængsel hvis

man bare smider sin fodlænke

sige ikke er nogen sanktionsmuligheder synes

det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd for at forebygge uro eller forbrydelse for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder

bestemmelse kan man jo fortolke hen i retning af fru mette reissmanns synspunkt men jeg mener så sandelig også